titlerne på disse sager fremgår også

overtog vi en økonomi der var præget af krise og af store udfordringer siden har vi arbejdet målrettet på at rette op på økonomien

godt forstå at der er mange der er utålmodige men der findes ingen snuptagsløsninger

sejt træk og det er vi i gang med vi har fået styr på de offentlige udgifter under vk regeringen skred budgetterne år for år nu sørger vi

og en lav rente er med til at holde hånden under beskæftigelsen

i supersygehuse i folkeskoler i trafik i klimatilpasning og

halvtreds milliard kroner sidste år det er et historisk højt

ikke kommet af sig selv af politiske beslutninger

arbejdspladser i den private sektor lige efter at krisen brød ud

år med borgerligt styre se at danmarks konkurrenceevne er blevet næsten tyve procent ringere

desværre ikke et greb som kan genoprette konkurrenceevnen for konkurrenceevnen er som mange ved stykket sammen af flere

sætter regeringen ind på mange forskellige områder vi har nedsat en produktivitetskommission som bredt skal se på hvordan vi forbedrer produktiviteten og dermed konkurrenceevnen vi ved at uddannelse er afgørende for produktiviteten

folkeskolen et fagligt løft

erhvervsuddannelserne

arbejde for helt almindelige lønmodtagere med almindelige lønninger vi giver en skatterabat til virksomheder der investerer

sukkerafgiften multimedieskatten og iværksætterskatten alt sammen til gavn for erhvervslivet

som vi er i gang med sammen med de danske virksomheder vi har også gjort det nemmere for

regeringen agter

ministrene har nu til omkring den første marts

de så skal vende tilbage til mig med forslag til denne nye jobskabelsespakke

se på hvordan vi kan lette nogle af virksomhedernes skatter og afgifter

igen der er ikke nogen snuptagsløsninger som en to tre kan genoprette konkurrenceevnen skaffe flere arbejdspladser og give råd til ny velfærd det er ikke så enkelt men

så virksomhederne hurtigt kommer til at opleve

at etablere sig i danmark at investere

skabe arbejdspladser i danmark

optaget af arbejdspladserne og vi fortsætter

karsten lauritzen vi forsøger at give ordet i den rækkefølge jeg tror ikke vi når

minut det er som sagt herre jacob jensen som den første

skal skabes gode betingelser for virksomhederne det tror jeg

også vi kan finde nogle løsninger på når ministrene

fint og positivt

nu statsministeren taler for der skal være nogle afgiftslettelser det opfatter vi også som

spørgsmål s syv hundrede og ni og tres

i forbindelse med at regeringen lancerede de her åbne skattelister

at skatteministeren så i den forbindelse

håber at virksomhederne vil skatteplanlægge noget mindre og dermed kommer til at betale mere i skat hvordan hænger det

sammen med at man samtidig fra regeringens side siger at man gerne ser at virksomhederne kommer til betale mindre i skat og afgifter og dermed kommer til at få nogle bedre arbejdsbetingelser i danmark for skatteministeren siger i samme anledning nemlig også at han antager at virksomhederne i dag følger lovgivningen

siger at de følger lovgivningen og samtidig håber

de kommer til at betale mere i skat på grund af de åbne skattelister så må det vel betyde at han anser

det for at være en mulighed at de så indbetaler frivillig skat eller hvordan skal det forstås altså

at virksomhederne betaler mere i skat ad frivillighedens vej

man gerne ser at virksomhederne kommer til at betale mindre

gælder for virksomhederne og det er også derfor at vi arbejder med de her åbne skattelister for

er ikke nogen der kan tage skade af at man ved hvad der betales i skat

så kommer til at betale mere i skat på grund af de åbne skattelister og dermed med skatteministerens egne ord kommer til at deltage i finansieringen af det velfærdssamfund som

synes at virksomhederne skal betale det de skal efter lovgivningen

betaler og følger lovgivningen men at han samtidig håber at de så kommer til at betale mere i skat på grund af de åbne skattelister

jo betyde at virksomhederne skal betale frivillig skat altså mere i skat end det lovgivningen

kræver af dem derfor er det bare jeg undrer mig og vil spørge igen om statsministeren er enig med skatteministeren i at det ville være en god idé hvis man som virksomhed skatteplanlagde noget mindre selv om man stadig væk ville være inden for lovens rammer og dermed kom til at betale noget mere i skat

at virksomhederne kommer til at betale mindre i skat man må jo ligesom vælge enten skal de betale mere i skat eller

skal efter lovgivningen hverken mere eller mindre det er meget enkelt

så bare lige anholde en enkelt ting som bliver sagt og

at sænke skatter og afgifter jeg er fuldstændig klar over at

men meget af det arbejde som som vi har påtaget os

at fjerne nogle af de skatter og afgifter som venstre selv har indført da de sad i regering

i landet og hvis regeringen er nået til den erkendelse

med finansloven for to tusind og tretten afskaffet ordninger som skabte job altså hvis vi tænker på

regeringen nedlagt den ordning som pensionisterne jo kunne få glæde af

lille tilskud og så til gengæld ansætte nogle folk til

diskuteret boligjobfradragsordningen meget

hvad er den bagvedliggende grund til at man for seksten dage siden nedlagde

man ellers i alle sine egne publikationer jo ikke bare før valget men også efter valget

den skulle udvides altså hvorfor nedlagde man

starter med at gå et par skridt tilbage og så siger man ups det var da en fejl nu må vi hellere finde en eller anden metode til at komme et par skridt frem igen det kunne måske være formålstjenligt at

at gøre med en ordning som nogle pensionister kunne drage fordel af i en tid hvor kommunerne jo ikke er de mest large i forhold til

det var måske også en lille ventil de ældre havde her

dansk folkeparti havde så stor indflydelse på den økonomiske politik mistede vi ethundrede og halvfjerdstusind private arbejdspladser og vores konkurrenceevne blev i de ti år hvor dansk folkeparti havde så stor indflydelse forringet med tyve procent

stolt af vi har siden talt om at skabe job det har vi gjort ved en lang række tiltag blandt andet en kickstart og

også har valgt at være imod

fanerne og ikke har sagt at de også med til at holde hånden under beskæftigelsen

nu kommer med nogle dele af af det

blandt andet prioriteret penge til en en forhøjet ældrecheck til de pensionister der har mindst i vores samfund hvorfor dansk folkeparti ikke kunne støtte det står

måske

penge på en anden måde end regeringen ønskede det ved statsministeren udmærket godt

den finanslovaftale der blev lavet i efteråret

var blevet regering der skriver man

blive genåbnet for tilgangen til den tidligere hjemmeserviceordning som giver pensionister

for tilskud til rengøring i hjemmet det skriver man i

man laver for to tusind og tolv så laver man en ny aftale for to tusind og tretten

jobskabelsen hvorfor afskaffer man så

seksten dage siden en hjemmeserviceordning til pensionisterne

rækker mange år frem hænger sammen med vores generelle økonomiske politik selvfølgelig er det

forskellige områder kan man prioriterer vi har ikke nogen principiel modstand mod hjemmeserviceordningen det kan være en ganske fin

at anerkende at den selvfølgelig koster

en lang række andre udfordringer

prioriteret at vi ønsker at de dårligst stillede pensionister skal have er højere

at det ene bliver aftalt i juni og at det andet bliver aftalt

december men det ændrer jo ikke ved at vores samlede økonomi hænger sammen og det tror

finanslovforslag for to tusind og elleve som socialdemokraterne og sf stillede i fællesskab og hvor statsministeren var formand for

på side syv om hjemmeservice til alle hjemmeserviceordningen som regeringen det var vk regeringen har begrænset til kun at gælde pensionister gav alle mulighed for at købe sig til rengøring med videre der var tale om en udgiftsneutral ordning der blandt andet forbedrede balancen mellem arbejds og familieliv for de travle børnefamilier samtidig sikrer den arbejdspladser til især de ufaglærte der rammes af ledighed s og sf ønsker at genindføre en hjemmeservicelignende ordning punktum det skrev man i sit finanslovforslag for to tusind og elleve det var før man kom til magten da mente man at det ville være en udgiftsneutral ordning

en hjemmeserviceordning som man nu har afskaffet

nu talte statsministeren i går på sit pressemøde om at skabe nye job hvorfor er man så startet med

tænke på hvordan den samlede økonomi hænger sammen

dansk folkeparti men den samlede økonomi er jo nødt til at hænge sammen

det der med at bryde løfter til vælgerne synes jeg at man jo skal holde fast i at et af de store løfter som blev brudt i sidste valgperiode var da dansk folkeparti gik med til en halvering af

selvfølgelig også hele efterlønsdiskussionen

var et klokkeklart løftebrud så kom ikke og tal om om løftebrud

en lang række bankøkonomer som vi ikke plejer at være

at arbejdsløsheden bliver ved med at være megahøj og ikke ser ud til at ville

virkeligheden er i stand til at gøre en mere aktiv finanspolitisk indsats for beskæftigelsen det vil sige

give kommunerne ret til at bruge de penge som de ikke brugte

kommunale anlægsloft altså give mulighed for investeringer og beskæftigelse i kommunerne

det er i overensstemmelse med eu reglerne hvorfor tøver regeringen så

mere beskæftigelsen ved bare at give kommunerne ret til

at man egentlig ikke anbefaler at danmark bare bruger

vi tager henstillingerne alvorligt hvorfor gør vi

skal sidde og give os et hak i karakterbogen nede i bruxelles eller er det noget andet det er selvfølgelig af noget andet det handler om at for at få troværdighed om dansk økonomi også set fra udlandet

bliver vi nødt til at tage den henstilling alvorligt og leve efter de regler som vi selv har sagt ja til

man kigger på vores investeringsniveau

gøre indtryk på alle som er optaget af at man skal holde hånden under dansk økonomi

har ikke prøvet at få regeringen til at lave noget den er lodret imod

regeringen til at leve op til sit eget løfte om at ville investere sig ud af krisen

de tal der ligger i dag fra børsen er jo at man inden for eus regler altså inden for i eu henstillingen er i stand til at øge investeringer og udgifter med måske femten til tyve milliard kroner

er så rigidt at regeringen holder fast i et budget der er vedtaget men ikke ser hvad der sker i virkeligheden

så kommer så tydeligt frem at man uden at overtræde

henstillingen er i stand til at øge beskæftigelsen hvorfor gør man

investere os ud af krisen samtidig med at vi også holder styr på vores fælles budget skal investere os ud af krisen

en socialdemokratisk ledet regering er optaget af

høje investeringsniveauer faktisk så høje så det er svært at finde

interessant at vi sådan set er enige om at vi skal investere os ud af krisen

vores udgifter og vores indtægter samtidig

viser beregningerne uanset om det er fra anonyme kilder i kommissionen eller det er fra bankøkonomer

at der er luft til at gøre mere inden for cirka en procent i to tusind og tretten det er altså investeringer og drift for cirka femten milliard kr som der kunne åbnes for uden at

i strid med eu det forstår jeg ikke at regeringen ikke griber når man henviser til tillid på de finansielle markeder

jo bankøkonomer der siger at der er plads til at gøre noget mere altså dem som man siger man vil have tillid fra siger selv at de synes

skal gøres noget mere for beskæftigelsen

at det danmarks økonomi har brug for er mere efterspørgsel det er ikke skattelettelser det er ikke afgiftslettelser det er ikke alle mulige fiduser det er at der er nogen der vil købe de varer som produceres og vil have den velfærd som vi kan producere

der er råd til at investere yderligere og lægge yderligere investeringer oven i et rekordstort investeringsniveau det er vi så bare ikke enige om når vi kigger på vores tal

vi har presset det til grænsen

at gå ud over det investeringsniveau vi har på nuværende tidspunkt så stilles

bruge så meget som de kan på drift det gjorde de ikke i to tusind og tolv og hvis de

gentage det i to tusind og tretten så er de meget velkomne til at tale med os om hvordan de

så det er spørgsmål om at hvis kommunerne alligevel ikke har tænkt sig at bruge alt det de kan på drift i to tusind og tretten hvorfor så ikke allerede nu få vekslet nogle af de penge så de kan bruge dem på anlæg det er en god idé og det tilbud står selvfølgelig

man ville komme med konkrete tiltag der skulle forbedre mulighederne for at kontrollere regeringens embedsførelse

set noget af det vi som opposition var mest glade for at høre nu fik vi så før nytår statistikken

for regeringen med besvarelserne når folketinget gerne vil have noget at vide

og når vi så går ser på almindelige spørgsmål

kan man finde skatteministeriet der er helt nede på otte og fyrre

for finansministeren synes statsministeren selv at man har levet op til de løfter som man har givet folketinget og befolkningen med regeringsprogrammet

det er noget som regeringen lægger meget

forbedre os jeg har desværre ikke tallene med i dag men jeg mener at kunne huske at

på niveau med den tidligere regering

og besvarelser men det skal gøres bedre og

tidsfristen side seks og halvfjerds i regeringsprogrammet hvis man så ser på § tyve spørgsmålene

rettidigt og i to tusind og ni til ti var det fem og tres

knækkede man kurven men på den forkerte måde

besvare rettidigt så i de

har været statsminister er det altså gået baglæns i

forbedring og den gode stime man egentlig var inde i

ligger regeringen meget på sinde

gøre noget ved det her for det eneste man har gjort er

at presse sine ministre noget så det kunne

hvor meget skal det øges i de kommende år kan vi få nogle succeskriterier eller er det bare stadig tom

det danske folkestyre trænger til fornyelse skriver regeringen i regeringsprogrammet om det her og den fornyelse skulle jo nødig være at det blev værre og ikke

være med at være efter statsministeren selv om det ikke bliver hundrede procent det første år hvis vi bare kan få nogle konkrete måltal for at det bliver bedre og bedre år for

at de spørgsmål der bliver stillet fra folketingets medlemmer bliver besvaret rettidigt af regeringens medlemmer og det

at drøftelsen drejer sig en hel del om spørgsmålet om jobskabelse hvilket

kommet op af kulkælderen og trækker lidt frisk luft for

synes at statsministerens nytårstale

tilsyneladende befandt sig meget nede i kulkælderen den dag den tale blev holdt

der var ikke meget optimisme i den tale derfor er jeg glad for at statsministeren begynder at tale om jobskabelse

så også forstå at statsministeren og regeringen faktisk ikke aner hvad regeringen skal stille op med det regeringen er tilsyneladende helt uden ideer og visioner konkrete forslag til hvordan vi skaber job

det eneste statsministeren kunne sige i går også

nogle forslag og så må man se hvad man kan gøre så vil jeg gerne sige til statsministeren at grundlæggende

en god position i danmark ved at vi har mere styr på de offentlige udgifter end man har i de fleste andre lande vi leverede

mindre gældsætning og så videre vi

planer om nye investeringer i infrastruktur og sygehuse planer der nu er sat i gang konkret

glad for at statsministeren netop nævner det høje aktivitetsniveau der er på investeringsområdet

en ordning som giver masser af job i små og mellemstore virksomheder vil statsministeren ikke overveje at genindføre boligjobordningen så vi får flere job blandt håndværkere i små og mellemstore virksomheder og flere familier kan få

vi dermed får mere aktivitet i vores samfund

er der sat to streger under facit og vi er på vej

og tolv som også har været et hårdt år men at vi også

som nation og som danskere

bruge forandringen til at skabe noget der er endnu bedre

ordføreren at der blev efterladt en

så en økonomi hvor budgetterne skred år

år for år det hørte til sjældenhederne at man kunne styre budgetterne er det sundt i længden nej det tror jeg

det sagt er at det var en sund økonomi

vi meget gerne men noget af opgaven har jo bestået i at vi skulle feje lidt op fra den tidligere regering vi skulle fjerne den multimedieskat der var vi skulle fjerne iværksætterskatten fedtskatten nu sidder vi og døjer med en kørselsafgift som også er opfundet af den tidligere regering

og opgaven er selvfølgelig at vi kommer videre og får sat styr på vores konkurrenceevne ligesom vi er i gang med at

formand at vi skulle overveje at kalde det en svaretime

i virkeligheden drejer sig om at vi skal have svar på nogle spørgsmål jeg spurgte faktisk statsministeren om statsministeren ikke ville være med til at genindføre

boligjobordningen der giver masser af job til håndværkere og mellemstore virksomheder og gør at flere familier kan få klaret nogle opgaver

det ville være et rigtig godt bidrag til at skabe job

så være glad for at vi netop efterlod en god økonomi med masser af investeringer som statsministeren jo også glæder sig over de fem og halvtreds milliard kroner sidste år

den tidligere regering socialdemokratiet og andre partier var enige om

det skulle statsministeren jo glæde sig over men altså kan vi ikke få et svar på for regeringen har selv nogen forslag

boligjobordningen så flere håndværkere kunne ansætte flere medarbejdere i deres virksomheder og vi kunne få mere aktivitet

det er vi nødt til at diskutere i den kommende tid og jeg håber bestemt at det konservative folkeparti vil være med

bruger vores penge på den bedst mulige måde

få virksomheder til at udvide og investere i danmark med henblik på at skabe danske arbejdspladser

få penge og vi skal bruge dem på den måde som sikrer

den globale konkurrence altså får en bedre konkurrenceevne

det med de konservative og i den situation vi står i

er den bedste måde at anvende skattekroner på

udviklet et samfund hvor den offentlige sektor fylder alt for meget kan vi få en offentlig sektor hvor vi bruger pengene bedre og mere effektivt hvor vi måske reducerer antallet af mennesker som er

for at finde penge som vi kan omsætte i private job en anden mulighed er jo at sænke selskabsskatterne det er sådan mere på lang sigt noget der vil skabe bedre konkurrenceevne for danske virksomheder vil statsministeren være med til at se på at finansiere at vi over en årrække sænker selskabsskatterne

multimedieskatten at finde finansieringen og vi

venstre til at finde finansieringen til

lidt pudsigt at man indfører nogle skatter

meget gal på de skatter

er det åbenbart at være i opposition jeg ved

afskaffet det sværeste

jeg er sikker på at vi kommer til at tage diskussionen også andre steder end i folketingssalen for vi vil gerne diskutere hvordan

byrderne for dansk erhvervsliv sådan at det bliver mere attraktivt at etablere sig i danmark

overenskomster der skal forhandles lønningerne fastsættes ensidigt af arbejdsgiverne som selv bestemmer hvad de vil tilbyde i løn goder og andre arbejdsvilkår strejker er forbudt arbejdspladser med mere end tyve ansatte

alle ansatte er automatisk medlem fra kantinedamen over arbejderen til direktøren som så også er formand for fagforeningen

statsministeren om et sådant system lever op til statsministerens krav til et arbejdsmarkedssystem

hvor parterne påtager sig et stort ansvar

i regeringen har kæmpet så hårdt imod den sociale dumping som var kommet til at sprede sig

bemærkningerne til § ti stykke en

være en formodning for at løn og ansættelsesvilkår der er fastlagt ved frie forhandlinger mellem lønmodtager og arbejdsgiver er acceptable

regeringen har været med til at udarbejde

ikke synes at det kinesiske arbejdsmarkedssystem

forhåndsformodning for at de kinesiske arbejdsmarkedsforhold

litauiske og polske arbejdere her i landet og

være en stærkere formodning for

besluttet i grønland

herre claus hjort

sammen med nogen og har lavet storskalalov nej det har vi ikke det

en selvstyrelov som venstre selv

bistået men synes statsministeren helt ærligt ikke at det lyder mærkeligt at der skulle være en forhåndsformodning

såkaldt overenskomst skulle være mere acceptabel end en polsk eller litauisk overenskomst som nogle arbejdere her i landet har

gerne høre statsministerens kommentar til det fordi for mig er det verdensfjernt at man har en forhåndsformodning om at kinesiske løn og arbejdsvilkår er acceptable hvorimod vi hører en hulens masse vrøvl fra socialdemokrater og fagbevægelse

det er noget der foregår i grønland det er grønlandske politikere der har truffet den beslutning og jeg vil egentlig anmode om at

som kan tillade os efter vi har en selvstyrelov som venstre selv har stemt for at stå med pegefingeren oppe og sige

jeg synes vi er nødt til at acceptere den selvstyrelov for

herre lars løkke rasmussens skåltale i den anledning det skortede ikke på skåltaler og det ville

at bakke op om at når der er et område der er taget hjem til grønland så accepterer vi

de økonomiske ministre er jo blevet bedt om at gå i tænkeboks og arbejde sammen

har noteret mig

er nogle afgifter der ikke bliver rørt

den nox afgift som blev forhøjet ganske væsentligt da regeringen lige var trådt til med den første finanslov

vi har igennem meget lang tid faktisk de seksten måneder vi har siddet i regering forsøgt at rette op på det forhold

hvor der sad en borgerlig regering

forringet vores konkurrenceevne med næsten tyve procent næsten tyve

der jo ikke i den forbindelse det skal vi gerne rette op på

nu videre fordi vi gerne vil finde på endnu flere ideer til hvordan vi kan rette op på konkurrenceevnen det vil vi gøre i samarbejde forhåbentlig med venstre og andre partier der vil

vi gøre i samarbejde med erhvervslivet og de faglige folk i danmark så vi tror på at det kan nytte at

om der er nogle skatter og afgifter vi kan få fjernet sådan at vi kan få forbedret den konkurrenceevne

havde noget imod gruppeeksamen så det synes jeg måske at statsministeren

skulle holde sig til i stedet for at forsøge

jeg spurgte sådan set til rammerne for arbejdet nu kan

rammerne er at der skal forhandles med venstre og man skal snakke med en hel masse forskellige er der sat rammer op for arbejdet som siger at der er afgifter som man ikke har tænkt sig

man var ikke så optaget af det her med at sætte sig sammen og finde nogle løsninger det er den nye regering det skal jeg sige klart og tydeligt

har indgået nogle meget brede aftaler i folketinget om blandt andet skat

fem og tyve år at man har en bred aftale om skat for vi tror på at man kan finde gode løsninger i fællesskab det håber jeg også venstre

når vi indleder det her arbejde har sagt at vi ikke kan snakke om

tilgang til hvad der kan diskuteres i det her arbejde og vi håber selvfølgelig også at venstre vil spille konstruktivt ind ikke bare ved at råbe op om hvilke afgifter der

jeg har oplevet i den sidste uge er at venstre ikke rigtig kan huske så godt

voldsomt forarget over at regeringen sidder og arbejder med er en afgift som venstre ikke alene har opfundet

så os der får skylden af venstre

klar og også kunne huske nogle af de afgifter man selv har indført og som vi i øjeblikket døjer med at

at spørge statsministeren

det er vigtigt at vi sikrer at vi ikke bruger for mange penge

vi i to tusind og tolv kom til at opleve den situation

til danmark blandt andet på grund af en meget lemfældig

i københavns lufthavn og ved vores grænser er

det noget regeringen diskuterer ligesom man

mange andre udfordringer for vores samfund når man holder møder

også et pres på de kommuner der så skal modtage asylansøgere og den forståelse vi har omkring problemstillingen er

en meget lemfældig kontrol inden for schengensamarbejdet oplever at rigtig mange asylansøgere

forskellige sydeuropæiske lande og tager med fly til københavns lufthavn

og fordi man på det sted hvor man tager flyet er inden for schengenområdet

ikke en tilbundsgående kontrol og det betyder at der kommer rigtig mange asylansøgere her til landet i øjeblikket

havde så meget indflydelse så det jeg utrolig glad for bliver anerkendt

spørgsmålet i dag det er rigtigt at der er et asylpres på europa

er så optaget af at man skal arbejde sammen i europa om at sikre vores ydre grænser

vi er optaget af at man skal holde sammen på europa sådan at vi kan beskytte vores ydre grænser

som regeringen arbejdede med blandt andet da vi havde

hvordan vi får styrket vores ydre grænser vi ved at der er nogle grænser i europa som er særlig porøse og at der skal gøres en særlig indsats for at

at vi lige pludselig oplever en

asyltilstrømning her i to tusind og tolv end vi gjorde i to tusind og elleve altså den perlerække af løftebrud som den nuværende regering har begået over for vælgerne har jo stor betydning der nemlig at man på en lang række områder har lempet udlændingepolitikken modsat det man sagde i valgkampen hvor man sagde at man sådan nogenlunde ville fastholde den udlændingepolitik vi havde

antallet af asylansøgere stiger fordi rygtet jo af gode grunde

den såkaldte starthjælp og det betyder at

på et relativt tidligt tidspunkt kan få kontanthjælp

et langt højere niveau end

at vi skulle have ændret reglerne for at opnå asyl og det har vi rent faktisk ikke

europa og også danmark er presset af asylansøgere vi har en meget voldsom krise og krig

selvfølgelig også øger presset på europa så sådan

hvor man kan mærke at det øger presset men vi har ikke ændret asylreglerne i danmark og det vil sige at den person der kom til danmark i dag er underlagt præcis de samme regler for at opnå asyl

flere asylansøgere til danmark i to tusind og tolv end vi gjorde i to tusind og elleve ja vi begynder faktisk at nærme os de tal vi så da der sidst var en socialdemokratisk regering hvor det hele jo eksploderede i hænderne på den regering

at der kom det såkaldte systemskifte

regeringen og statsministeren og jeg håbede egentlig at det var det der ville blive svaret lidt på men det blev der ikke svaret på

komme med initiativer der sikrer at de her tal begynder at falde igen

betydet at vi også da fik rigtig mange asylansøgere

kørte en relativt stram linje over for de her ting og fordi vi også har gjort hvad vi kunne for at hjælpe i nærområdet i stedet for at tro at vi kan modtage

der sker med mennesker hvis de ikke lever op til kriterierne for at opnå asyl så bliver de rent faktisk sendt tilbage igen

det er blevet nemmere at få asyl i danmark der skal man stadig gennem de helt almindelige procedurer som vi også kendte for to år siden

tidspunkter alt afhængigt af hvad der sker i vores nærområde

jeg godt anerkende der er nogle af vores grænser som er for porøse

ikke noget med asylreglerne i danmark at gøre for de er ikke ændret i de måneder vi har siddet

spørgsmål men vi overholder altid

nå det inden for timen så derfor er

dagsordenen overstået og det sidste punkt på dagsordenen er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene tak

første spørgsmål til besvarelse i dag er til justitsministeren af herre peter skaarup jeg skal lige gøre opmærksom på at med de ændringer i forretningsordenen vi lavede op til jul

behøver man ikke at oplæse spørgsmålet så vi går direkte til besvarelsen

skandinaviske lande

regeringen ser med stor alvor på grov narkokriminalitet

i store mængder der kan naturligvis være visse fordele ved at skele til strafniveauet i nabolandene i sager som ofte har grænseoverskridende karakter jeg mener imidlertid ikke at det i sig selv er et mål at kopiere andre landes regler til gengæld

det er vigtigt at der er en

afspejler jo netop både den indbyrdes sammenhæng mellem strafferammer og alvoren i

kan straffes med fængsel i op til ti år hvilke set i forhold til danske strafferammer generelt er ganske meget hvor der er tale om særlig farlige eller skadelige stoffer for eksempel

går strafferammen i visse tilfælde helt op til seksten års fængsel i praksis bliver der da også udmålt lange straffe på området jeg synes altså ikke

vi i danmark er blødsødne over for

så meget er straffens længde alene som er afgørende for om en kriminel vælger at begå noget ulovligt

er regeringens kurs også

at vi skal fastholde presset på de organiserede kriminelle som i vidt omfang står bag den organiserede narkokriminalitet det mener jeg og regeringen selvfølgelig er den rigtige vej

det sammenstød der var med nogle smuglere i

meget groft opgør og hvor der også

det er er et tegn på at danmark bruges som transitland siger

at hans bedste skøn er at halvfems procent af al beslaglagt hash i sverige er kommet igennem

det er jo noget der burde vække til eftertanke for enhver regering

er noget man formentlig hos de andre nordiske lande ja det ved vi

ikke er særlig tilfredse med der er to ting der gør det i særlig grad problematisk at vi står i den situation og

kan være årsagen til at vi netop står i den situation

der blev indgået mellem den tidligere regering og dansk folkeparti toldkontrol det andet problem og det er det jeg sætter fokus på her er at de straffe der udmåles

er i gang med

ser det som et særlig godt område fordi

samarbejde det er for det første et effektivt samarbejde og et tæt samarbejde med vores nabolande det er et politi der samarbejder

noget af det vi taler om her at at de går så meget op i

har forstand på de her ting siger at det for banderne er relativt omkostningsfrit når det handler om

man lige præcis der kan se nogle forholdsvis lave straffe i danmark

når danmark bruges som transitland har det betydning at

straffene er forholdsvis lave man kan sammenligne

på cirka en fjerdedel af straffen

og det har stor betydning

de kriminelle der jo koldt og kynisk beslutter sig for hvor de kan tjene flest mulige penge med den mindst mulige risiko der har man altså valgt

som et interessant marked og jeg efterlyser at regeringen tager det her seriøst i

så der er ingen grund til overhovedet

ikke er seriøse hvis man gør det skyder man sig selv i foden i og med at man selv er med i den aftale vi har lavet om det når danmark nu er transitland tror

til sverige hvis man kommer fra sydeuropa

hvis herre peter skaarups argumentation skulle holde vand

så at sige afholdt personer fra

forstå hvorfor de så vil til sverige og vil til norge det kunne være at det hænger sammen med at der er en efterspørgsel som man også have fokus på det ser regeringen jo også på blandt andet i den strategi

hvor både indsatsen mod bagmændene

dem der efterspørger det er tænkt ind i en samlet ny strategi som i øvrigt også er

efter at han så er trådt ud af bandemiljøet og fortæller at lige præcis hash er interessant fordi man altså giver forholdsvis lave

eksempelvis i en af de sager der bliver omtalt der er blevet givet en års fængsel for indsmugling af et meget stort

tilsvarende kan vi se at man på den svenske side giver omkring fire

han så vælge at lægge vægten henne ville han så ikke vælge at lægge vægten på

del af straffen det kunne godt være det var det

er den rigtige vej at gå

politimæssige samarbejde i hele europa og særlig samarbejdet med vore

jeg synes også at når herre peter skaarup så nu nævner den konkrete episode fra

er der i hvert fald det at sige om den at at alle de elementer

den vej regeringen går vi har løftet indsatsen mod

sige at det generelt er min opfattelse at det jo er vigtigt at sikre effektivitet og udvikling i

den offentlige sektor og at arbejdet foregår på baggrund af klare og gennemsigtige målsætninger og at offentligheden har mulighed for at følge med i

gælder ikke mindst på politiets område hvor der jo i høj grad er en forventning om at politiets ressourcer

målrettet ind på de områder som har mest betydning for borgerne

klart at opfyldelsen af resultatkrav ikke kan være et mål i sig selv uden nogen kobling til de overordnede saglige mål som ligger bag ved kravet opfyldelse af resultatkravene skal selvfølgelig give mening i virkelighedens verden og måltallene skal være baseret på en faglig vurdering af hvilken indsats der er behov for på et område

i den forbindelse henvise til min besvarelse af et spørgsmål fra retsudvalget nummer tre hundrede og to som indeholder en grundig redegørelse fra rigspolitiet om mål og resultatstyringen i rigspolitiet når det specifikt gælder færdselskontrollen er

vigtigt at understrege at erfaringen viser at øget kontrol rent faktisk har en klar effekt på både trafikanternes generelle adfærd i trafikken og

på antallet af trafikulykker i to tusind og tolv så vi således et historisk lavt antal dræbte og tilskadekomne i trafikken den positive udvikling

bør selvfølgelig også ses i sammenhæng med at politiet de senere år har haft et øget fokus på

risikostrækninger i forbindelse med børnenes årlige skolestart og indsats mod spirituskørsel ved særlige højtider politiets måltal på færdselsområdet er ikke taget ud af den blå luft men begrundet i en saglig vurdering af hvad der er nødvendigt for at skabe bedre sikkerhed i trafikken så hvis det er spørgerens opfattelse at politiet skal lade målsætning være målsætning og

hvad ministeren mener om de

der er i bladet motor med forsiden politibetjente vi driver klapjagt på bilister

at politifolk er trætte af at genere bilisterne med tåbelige bøder ministeren ved

skal måles på hvor dygtige

centralt her når man læser artiklen i bladet motor det ved jeg ikke om ministeren har gjort men

desværre ikke i forvaltningen

i efterforskningsafdelingen der siger i artiklen vi skal lange bøder ud frem for at bruge den sunde fornuft

en række politifolk udtaler at det ikke længere kun handler om at lave en effektiv og saglig indsats over for forseelser i trafikken men

spørgerens eget parti er enig med mig i at det selvfølgelig skal give mening der skal selvfølgelig være en sammenhæng mellem mål og resultatkrav og så den virkelighed

som jeg sagde og som jeg redegjorde for i retsudvalget at det sidder rigspolitiet selvfølgelig hele tiden

og evaluerer justerer

det er sådan en moderne offentlig sektor skal fungere og det er den ledelsesret og den opgave man selvfølgelig har som chef i politiet

man vil jeg kan forstå

så glad for anonyme udtalelser fra socialdemokratiske folketingsmedlemmer og givetvis heller ikke fra anonyme politifolk men det må da alligevel gøre indtryk når så mange politifolk udtaler sig og er så frustrerede og siger at der

der var det politiske ønske om at

skulle sørge for at folk overholder

i stedet for har man fået noget som er en pengemaskine det må ministeren

den kritik indtryk på ministeren eller ej ellers må vi jo konkludere at det gør den ikke

overordnede værdier og visioner og politiske rammeaftaler ud af det

som led i en moderne offentlig sektor resultatkrav og måltal fra øverste ledelsesniveau

til dem som er ude at udføre det i virkeligheden der skal selvfølgelig være en klar sammenhæng og det sidder

også udmærket godt at den diskussion der har været omkring måltal jo også har affødt at både

rigspolitiet er gået i dialog lokalt for at finde ud af hvad

der er fup og fakta så at sige for at få en dialog således at man

de mål og resultatkrav der er og så det saglige og faglige fundament de selvfølgelig skal basere sig på for

den virkelighed som politiet arbejder

forholder sig til den kritik der er og siger at der ikke er noget at komme efter alt er som det skal være så stiller justitsministeren som regel et par spørgsmål til sig selv hvorefter han besvarer de spørgsmål han har stillet

fordi det er mere bekvemt end at svare på de spørgsmål han bliver stillet af spørgeren sådan et standardsvar fra ministerens side som ministeren er velkommen til at genbruge de næste år han er minister kunne lyde noget i retning af alt er godt der er ikke noget at komme efter der er ikke noget der behøver at ændres hvorfor er det så det det er

justitsminister og fordi tingene går som de skal altså hvorfor vil ministeren ikke forholde sig til en helt konkret kritik der bliver rejst af nogle de mennesker som arbejder

er hul i hovedet det er jo ikke fordi vi er uenige

men det der bliver beskrevet her er planøkonomi der bliver endda sammenlignet med sovjetunionen det kan man da ikke

her har ansvaret for det og er i dialog om udviklingen af et moderne politi

dem der tager debatten der er debat rundtomkring i lokalsamfundene i kredsene om det her det synes jeg er fint det hører også med til en moderne organisation at der skal være den type debat og kan man indrette organisationen således at man kan rumme den

den rigtige måde at håndtere det på men jeg glad for at få bekræftet at venstre ikke er kommet så langt ud

ret stramme mål og resultatkrav fremover for alle dele af den

der siger hvis man ytrer sig kritisk kan man godt glemme at gøre karriere med mindre man vil til grønland eller grænsen men en af dem der så har ytret sig om det konkrete siger når vi får at vide at vi skal skrive en hundrede og tyve cyklister de næste fjorten dage så stiller vi os ikke i gågaden mens der er fodgængere og cyklisterne derfor er til gene nej vi tager dem om morgenen når de cykler igennem den tomme gågade på vej til arbejde for så når vi hurtigere op på de en hundrede og tyve med andre ord

en anden siger måltallene har en demotiverende effekt når man har nået tallet er der ikke nogen grund til at rejse flere sigtelser selv om det

tredje der siger vi skal lange bøder ud frem for at bruge den sunde fornuft måltallene tager ikke højde for at politiarbejde handler om at have med mennesker at gøre og løse konflikter altså det er jo fuldstændig som i det gamle sovjetunionen hvor man også forsøgte at lave måltal for hvor mange frakker der skulle produceres

på fabrikkerne men ikke tog hensyn til om det var nogle

være noget der minder om det gamle

politiker og turde tage ansvar for eksempelvis udviklingen af dansk politi handler jo også om

tillid til at ledelsen håndterer den slags ting

da klart at den her type debat bliver taget

politiforbundets formand er på turné og der er fup og fakta hvad

i den løbende evaluering der selvfølgelig i en moderne organisation som politiet

det er helt normalt i moderne virksomheder og en moderne offentlig sektor at den dialog

en effektiv og moderne offentlig sektor ja så sker det selvfølgelig på baggrund af mål og resultatkrav til

det er jo en politisk opgave at udstikke nogle overordnede rammer og også tage en diskussion om hvordan man styrer politiet og når der er konkrete problemer som

er der tilsyneladende på det her punkt det beviser artiklen i motor og

er jo at regeringen reelt laver færdselspolitiet om til en pengemaskine ved at tredoble kravet til de indtægter der skal komme ind ved at tredoble antallet af automatisk trafikkontrol så bliver politiet jo en pengemaskine

det kommer til at blive meget værre næste år og næste år

det synes vi at justitsministeren skulle forholde sig til for det handler jo

biler som den nuværende regering har valgt at

regeringen har meget stor tillid til dansk politi de gør et rigtig godt stykke arbejde det hører med til at være øverst politisk ansvarlig og også til at være med i en forligskreds at når der er truffet overordnede politiske beslutninger om

hovedprioriteringer der er så bliver de selvfølgelig udmøntet i forlængelse af det på baggrund af mål og resultatstyring det er den måde som en moderne

sammenspil med den politiske beslutningsproces på

den måde som politiet bliver styret på vi skal ikke sidde på christiansborg og være politidirektører

ikke noget godt ud af vi har politidirektører ansat i politiet vi har en øverste chef i politiet

ministeren når den primære spørger har haft de to første runder kommer medspørgeren ind

så jeg kan i vidt omfang henvise til det jeg allerede har sagt men jeg kan dog tilføje at rigspolitiet og politiforbundet som sagt i fællesskab for nylig har udarbejdet en rapport med titlen fup eller fakta

som på baggrund af interviews med en række medarbejdere i politikredsene har til formål at give et generelt indblik i stemningen i politikredsene

således været at få en umiddelbar og også ufiltreret

det der optager politifolkene i

deres dagligdag rapporten er også oversendt til retsudvalget i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål nummer to hundrede og otte og halvfems sammen med en fælles udtalelse fra rigspolitichefen og politiforbundets formand herom et af de temaer som behandles i rapporten er netop spørgsmålet om hvordan politifolk oplever de krav der stilles til mål og resultatstyring i politiet tilbagemeldingen i rapporten viser

og at der blandt andet kan være behov for at kigge nærmere på hvordan de formidles som det også fremgår af besvarelsen

arbejder rigspolitiet derfor i øjeblikket med at videreudvikle konceptet for resultatstyring blandt andet for at sikre at måltallene bliver mere meningsfulde og vedkommende for alle medarbejdere i politiet men det betyder ikke at man har tænkt sig at droppe resultatstyringen

var inde på før hvis det er spørgerens ærinde at man skal droppe målsætninger og eksempelvis holde igen med færdselskontrollen

også var inde på før ja så er resultatstyring et vigtigt redskab til at sikre et stærkt

de højest prioriterede områder

at sikre at antallet af ulykker bliver mindre og at antallet af trafikdræbte bliver mindre det er det det handler om

hvor mange bøder der bliver skrevet ud altså er det en succes hvis politiet ikke længere kan skrive bøder ud fordi folk overholder

husker at bruge sikkerhedsselen ja det mener jeg jo sådan set men hvis man kigger på de måltal

er sat op så ville det være en fiasko for så ville

og når de her frustrationer bliver luftet af politifolk bredt tyder det jo på at man ikke har ramt plet lad mig give et eksempel også fra artiklen i motor

tidligere skrev man alle forseelser i én rapport men for at opfylde måltal skriver man nu fire rapporter

hvis en bilist for eksempel har kørt for stærkt mangler sikkerhedssele har brugt håndholdt mobiltelefon og der er fejl på bilen det pynter rigtig godt i statistikken men tager længere tid og den går fra vores arbejde på gaden

det må justitsministeren da erkende

er uhensigtsmæssigt altså at man bruger fire rapporter på hvad der kunne have stået i én udelukkende for at opfylde et måltal ikke for

laver kontrol af cyklister der kører på gågaden på de tidspunkter hvor det sådan set ikke er noget problem og hvor man i gamle dage havde nøjedes med en løftet pegefinger der går man nu ind og stanger en bøde ud

altså borgernes respekt for politiet og politiets respekt

videreudvikle konceptet for resultatstyring

som justitsminister men noget som i hvert fald er justitsministerens beslutning er

tredoble indtægterne og det er jo det regeringen har

som nogle af os deler for at måltallene på og administrationen af dem

lavet mere kontrol der hvor det giver mening det vil føre til at

lavet ekstremt meget kontrol der hvor det giver meget lidt mening fordi det handler om at få penge i kassen

komme uden om at det er ministerens beslutning eller regeringens beslutning at man skal tredoble

på trafikforseelser så kommer man til at få en situation hvor politifolk bliver tvunget ud i det

i forhold til både dræbte og tilskadekomne i trafikken

kan fortsætte indsatsen hen imod at

svaret desværre ikke overraskede mig så frygtelig meget vi kom dog et lille stykke videre i dag end jeg synes

ministeren erkendte sådan hørte jeg det i hvert fald

problem og at politiledelsen nu ville gøre noget ved det og problemet skulle så løses ved at

de ting man gik ud og målte skulle være mere meningsfulde

det ville jo også være besynderligt hvis ministeren stod og sagde at det skulle være endnu mindre meningsfuldt end det er i dag så så vidt så godt men når man så går ministeren bare en lille smule på klingen og

han har fået lovning på fra politidirektørens side så skyder

igen ansvaret fra sig og siger nå ja det jo politiledelsens opgave altså kunne vi ikke få en minister

mere eller mindre og helt ude lokalt i den enkelte politikreds på baggrund af de

blande os i hvad sammenhængen skal være mellem resultat og målkrav

en forkert vej at gå vi må have tilliden til

et samlet syn på vigtigheden af at

en fortsat god organisation i politiet der kan udvikle sig der kan nå de resultatkrav

jo arbejder med resultat og målkrav i det daglige og det skal

give mening det er derfor rigspolitichefen og politiforbundet har igangsat

godt eksempel på at kritikken er forfejlet narkotikabekæmpelse er et område der står højt på regeringens dagsorden vi skal gøre og gør i dag alt hvad vi kan for at begrænse den ulovlige import af narkotika til danmark som nævnt i regeringsgrundlaget skal danmark i samarbejde med vore nabolande udføre en effektiv toldkontrol baseret på en mobil fleksibel og efterretningsbaseret indsats i overensstemmelse med de fælles regler der gælder i eu denne nye strategi er skat i fuld gang med at implementere både skat og jeg har fokus på at forbedre indsatsen blandt andet er den operationelle indsats blevet mere professionel samtidig med at kontrollen af indsmuglingen af narkotika via brug af risikoanalyser er gjort mere intelligent viser det sig at

vi selvfølgelig tilpasse strategien så vi får mest muligt ud af indsatsen men jeg har stor tiltro til at medarbejderne og ledelsen i skat har succes med den måde

udnytte synergieffekterne af kontrolindsatsen

forskellige dele af skats forretningsområde skat vurderer løbende behovet for ressourcerne til opgaven i form af udstyr og personale med videre

det er jo vigtigt at det gør det

at bekæmpe indsmuglingen af hash

tillade mig at undre mig lidt over hvorfor det har været så magtpåliggende for regeringen at afskaffe den

som dansk folkeparti indgik med den tidligere regering

stå på selve grænsen og tjekke hvad der kom ind af ulovlige varer herunder hash det er jo lidt lige som

kontrollørerne skulle gå rundt inde i

biografen midt under filmen og tjekke om folk nu havde købt billet det ville dog mere oplagt at

og det må vi så gå ud fra er et udtryk for regeringens politik

mig at spørge om det gør indtryk på skatteministeren

både det norske og det svenske toldvæsen

den indsmugling der finder sted til danmark for det kan vel ikke være særlig godt

er flere toldere ved grænsen ikke

sikre at der ikke bliver smuglet narkotika ind i danmark

og det er altså meget meget vanskeligt at

kontrollere alt

eksempel med biografen og billetterne holder vand

man da har en mistanke om at de

svenske myndigheder om det her arbejde så derfor

ikke fraskrive sig muligheden for i stort omfang at stå på selve grænsen

at man er på havnene og andre steder hvor

kontrollerer hvis man kigger på hvad det er

vi trænger efterhånden til noget nyt blod og nogle flere der kunne blive uddannet i det her arbejde gør det ikke indtryk på skatteministeren at man i sin iver for at skrotte det

ligesom analyserer mere hvad det er man skal gå ind i

måde at håndtere det her problem på

meget opmærksomme på det her vi mener at det er et alvorligt problem vi har her et samarbejde med de svenske toldmyndigheder

håndtere det her alvorlige problem

bare ikke nok man siger at indsatsen passer til behovet og at man er opmærksom på problemet men det løser det jo åbenlyst ikke

er hver femte bil af dem de har stoppet der havde narko med og det er altså biler der er kommet

inden altså narkoen er blevet kørt hele vejen igennem danmark for at

kokain og heroin der er blevet beslaglagt i to tusind og ni

over tre år det tyder jo på at svenskerne

har fat i noget af det rigtige fordi de har flere personaleressourcer

ressourcer så har vi cirka fem hundrede og to og tyve

to og halvtreds og svenskerne er helt oppe på to tusind to hundrede jeg forstår ikke

foretager sig forskellige ting de svenske

har nogle opgaver som vi ikke har her i danmark hos vores myndigheder omvendt har vi et meget tæt samarbejde mellem

narko ind i danmark det er regeringens

bare at sætte en toldmur op

vil løse det her problem det tvivler jeg meget meget

samme ressourcer der forstår jeg bare ikke at skatteministeren holder stålsat fast i at vi gør hvad vi kan og at vi gør nok når

man kan i hele danmark og det er narko

det jo næsten være åbenlyst for enhver også for skatteministeren at der burde komme flere ressourcer til der forstår jeg bare ikke hvorfor man holder så stålsat fast i at der ikke skal ske noget

man overskrider schengenaftalen men når svenskerne må have en stikprøvekontrol hvor de kan fange

cirka tyve procent af alle biler de stopper har narko med

den dansk tyske grænse kan gøre det på samme måde der er meget store forskelle på hvordan

udtryk for at man er effektiv i smuglingen af narko

derfor er både politiet og skat meget meget opmærksomme på det og vi bruger mange ressourcer på det men vi vil gøre det på en intelligent måde

nogen som helst der ikke siger

vi mangler toldere her i landet og vi mangler kontrol og at

på den svenske side og oppe hos nordmændene oplever

hos dem end vi har her i landet det sættes der ikke spørgsmålstegn ved og

spørge skatteministeren om skatteministeren er uenig i at både svenskerne og nordmændene har forholdsvis klart flere toldere end

vi har i danmark og at det selvfølgelig kan have en effekt på den kontrol

spørge skatteministeren om ikke også det påvirker tingene her i landet at vi har fremtrædende for eksempel socialdemokrater der taler om at legalisere hash overborgmesteren i københavn bakket op af det røde flertal mener at vi skal legalisere hash hvordan har skatteministeren det med at kunne bekæmpe de her ting når fremtrædende partifæller mener at man

de svenske toldere udfører nogle opgaver som i danmark udføres af danske politimyndigheder

så samtidig også et samarbejde mellem politiet og

har vi samlet det hele i skat så den organisering er meget meget forskellig og derfor synes jeg at det er noget demagogisk når man går ud og siger at

eksperter siger sådan og sådan jo der er nogle der siger sådan og sådan men

har med det her at gøre i skat ved jo også lidt om det

som har arbejdet med det her spørgsmål i mange mange år som har udarbejdet en strategi for hvordan

risikobaserede analyser man analyserer grundigt hvor det er man vil sætte ind og så gør man det på en effektiv måde så helt så dårligt som

som det fremgår af denne besvarelse er det min holdning at drøftelser i forsvarsforligskredsen ikke skal føres gennem medierne det gælder selvsagt også

etablissementsområdet hvor lukning af tjenestesteder jo har stor betydning for hverdagen for en række af forsvarets ansatte og ikke mindst for deres familier som spørgeren er bekendt med

spørgsmålet om etablissementsstrukturen ligeledes vil afstå fra at kommentere de spekulationer

mellemliggende periode vil blive bragt til torvs i medierne som ansvarlig minister er det mit mål at forsvarsforligskredsen hurtigt efter

indstilling foreligger kan få sat navn på de etablissementer der skal lukkes i indeværende forsvarsforligsperiode således at de berørte medarbejdere og deres familier kan komme videre

hvis vi begynder at føre hele eller dele af forhandlingerne i det åbne rum

vil gøre det meget sværere at nå frem til en aftale fordi der er en betydelig risiko for at man

får slået lejr på toppen af et eller andet synspunkt og det

behov for at man undervejs kan indtage synspunkter som ikke bliver det endelige forhandlingsresultat og som man nødig vil se refereret igen derfor er

vigtigere for mig end at kunne referere

meget nært uden at passere den grænse

jeg siger at herre villum christensens udtalelser

tusind og ti en aftale om at få belyst de økonomiske konsekvenser af indvandringen det resulterede i at der i april to tusind og elleve blev offentliggjort en arbejdsgrupperapport som beskriver de ganske mange eksisterende undersøgelser på området det fremgår af rapporten at vi allerede har en betydelig viden om indvandringens økonomiske konsekvenser og jeg ser derfor ikke på nuværende tidspunkt nogen anledning til at bruge yderligere ressourcer på at belyse det her emne men jeg vil da gerne sige at jeg synes at det som

fra ikke særlig udviklede lande

det er også et stort tal som vidner om at vi ikke løfter integrationsindsatsen godt nok i danmark det man skal huske på når man kigger på nogle af de her tal er at rigtig mange af dem som er i danmark i dag og som er efterkommere af indvandrere er meget unge halvdelen af dem er under seksten år

nogle beregninger over et livsforløb eller over et år vil det være mest fair at man kigger på hvad sådan et tal vil være over et livsforløb

er selvfølgelig ikke ser pænt ud i en statistik det der er mit håb og

kan ende med at blive til en indtægt fordi der vil være et ungt menneske som er på arbejdsmarkedet

og derfor handler integrationsindsatsen for mig om at det store

det beløb nedbringer vi kun

med nye beregninger faktisk er at kigge på det over et helt livsforløb så det er jo lidt mærkværdigt at man så lige præcis vælger at stoppe arbejdet inden

sagen er den at vi ved at indvandring til danmark er en underskudsforretning

er et fuldt og helt overblik over indvandringens samlede

overførselsindkomster folkeskole integrationsprojekter sundhedsvæsen daginstitutioner kriminalforsorgen retssystemet og hvad politiet bruger af ressourcer for vi ved at der inden for bestemte grupper af indvandrere er mere kriminalitet

få det samlede overblik når nu vi er

ikke ministerens argumentation for ikke

min interesse som minister

har der været siden anders fogh rasmussen var statsminister den konsensus og de retningslinjer som vi nu engang følger

med ret dårlig integration med alt for mange børn som ikke får nok ud af at gå i skole med for mange som står uden for arbejdsmarkedet med en overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne alle de ting har herre martin henriksen jo fuldstændig ret i det der er min opgave er at få gjort noget ved det

gavne alle de børn som kommer fra udsatte familier og som har ekstra svært ved at komme igennem skolen

man sige at med det arbejde vi gør prøver vi hele tiden

besluttet sig for i hvert fald i statsligt

det skal man så ikke vide mere om fremadrettet

økonomisk i den rapport som ministeren har henvist til

står der jo faktisk at øget indvandring fra mindre udviklede lande er en udgift for det danske samfund altså en udgift for det danske samfund når man så kigger på hvor regeringen er

på udlændingereglerne som der i øvrigt ikke er bred konsensus om det ved

lige præcis på de områder hvor der kommer større indvandring fra mindre udviklede lande

med åbne øjne lukker op for en øget tilstrømning fra lande hvorfra vi ved at det bliver dyrere

hvad konsekvenserne var hvis man havde videreført en politik som den var fra før to tusind og et

giver det mening at have en masse mennesker ansat til at regne noget ud der ikke er virkelighed og

at vi kommer i mål med integrationsindsatsen fordi jeg er enig med herre martin henriksen i at

at det drejer sig om tryghed i boligområderne når det drejer sig om børn

men så kan man jo vælge to ting man kan vælge det som

nemlig at sige at vi skal regne på det for vi skal vise folk at det er stort problem eller også kan man vælge at have den indstilling som jeg har hvor jeg siger

en udgift og det er en stor udfordring men jeg vil omvendt gøre noget ved det derfor laver vi reformer

ved gør det endnu dyrere men vi må ikke vide hvor dyrt det bliver fordi regeringen har nogle reformer

sagen er jo den at ministeren udmærket godt er klar over at de lempelser af udlændingepolitikken som regeringen har gennemført vil medføre at der kommer flere indvandrere til danmark fra mindre udviklede lande ergo vil udgifterne til indvandring stige og det ønsker man ikke at befolkningen får at vide fordi så vil befolkningen få at vide

negative konsekvenser

kommunerne i forhold til folkeskolen men lige når det kommer

til indvandringen skal man ikke løbende følge udgifterne

og det er da at tilbageholde oplysninger fra fra befolkningen og

ikke så jeg vil opfordre ministeren til at genoverveje sin beslutning

på hvordan politikken var før to tusind og et

er det vigtigt er det relevant

vi er kommet med et nyt samlet bud på en integrationspolitik vi har lanceret et integrationsbarometer hvor vi lige præcis går ud og måler både nationalt og lokalt på hvordan indsatsen er

og de målsætninger vi har sat op fra regeringens side er bla at flere skal i arbejde at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse at flere indvandrere skal lære dansk og så videre og så videre vi har ambitioner

det her område vi rykker det her område jeg vil hellere bruge min tid på at rykke området end jeg vil bruge

om mennesker som er kommet hertil

det gode spørgsmål hvorfor er det vigtigt at regne på hvad jeg koster eller hvad mine børn koster vi er forskellige

man skal tage med når man træffer

jeg vil gerne med at understrege at det er vigtigt at inddrage familie og netværk når et barn har brug for særlig støtte det

sikre at kommunen får afdækket både ressourcer og relationer i familien eller netværket som kan udnyttes til gavn for barnet

min klare opfattelse at samvær og kontakt er vigtigt for de fleste anbragte børn og unge

med barnets reform var vi enige om at loven skulle ændres så afgørelse om samvær altid tager udgangspunkt i barnets ret til samvær ikke bare med forældrene men vi udvider barnets ret til samvær

omfatte familie og netværk og dermed også samvær med for eksempel bedsteforældre

at anbragte børn og unge så vidt muligt bevarer kontakten til familie og netværk

hensyn til barnet eller formålet med anbringelsen at kommunen skal træffe afgørelser om omfanget og den praktiske afvikling af samværet med for eksempel bedsteforældrene til et anbragt barn hvis det

som mener at en kommune uretmæssigt begrænser samværet med deres anbragte børnebørn har de mulighed for at henvende sig til ankestyrelsen som kan tage sagen op af egen drift

med barnets reform blev der desuden iværksat en massiv implementeringsindsats for at sikre at kommunerne kendte til de nye lovkrav

med der igangsat efteruddannelse

familiechefer i alle kommuner som har drøftet en række af temaerne i barnets reform

at vi både gennem denne indsats og gennem udbredelse af inddragende metoder i sagsbehandlingen som socialstyrelsen arbejder med

at følge op på vi har haft et foretræde i socialudvalget og der er også skrevet en

der står bedsteforældre nægtes samvær med anbragte børnebørn

høre konkret hvilke initiativer ministeren

vil tage for at følge op på det her

er rigtig mange gode ressourcer ude i netværket så hvordan vil ministeren sikre

at kommunerne anvender de metoder kunne man forestille sig

ministeren ville gøre dem obligatoriske og simpelt hen

er til stor gavn for barnet

når et barn bliver anbragt i en plejefamilie og så måske en bedstemor eller bedstefar kan have barnet hveranden weekend

to timer en gang om måneden

for at forbedre det her område

barnet er meget sårbart og at barnet ikke kan tåle mere end to timers samvær vi kan jo ikke

ikke vide om den afgørelse der er truffet rent faktisk giver mening vi kan ikke vide hvad det er for en situation det barn er i hvor sårbart barnet er og hvilken relation

ikke har haft kontakt til i mange år så to timers samvær måske godt være en udmærket måde at se sine

som politikere kan

der kan være flere årsager til det men når vi nu hører at de her metoder ikke bliver anvendt

praksis så kunne man jo godt fra ministerens side sende et brev ud til kommunerne og ligesom sige

og så gøre det obligatorisk at anvende

at det kan vi godt blive meget bedre til det er jo sådan at

at sige at bedsteforældrene også kan

at der står nogen også noget familie og noget netværk som kan hjælpe en igennem den situation man er i som kender en og som

bliver korrekt behandlet ikke klage men de kan tage kontakt til ankestyrelsen som så kan tage sagen op af egen drift og det synes jeg er rigtig fornuftigt

for at sørge for at det bliver til noget

er familierådslagning og at man sørger for at

socialstyrelsen på flere måder arbejder med at undersøge kvaliteten i kommunerne og når jeg når til

ikke gør det det er bare ærgerligt så kan de klage og det er da problematisk ikke bare for netværket men også for

fem procent jeg mener da helt sikkert

der skal forbedres her og det mener jeg at ministeren skal tage initiativer til

finder ud af noget andet men så er man blevet hørt i stedet for at man skal klage

bliver ordentligt behandlet får en mulighed for at blive hørt og vurderet af nogle andre

ikke nødvendig en af de ting vi gør for at få kommunerne til

der har vi jo lavet det nye it system som hedder dubu og som er baseret på

det er en systematisk afdækning af ressourcer og inddragelse af familie og netværk

af tror jeg er med til at gøre en forskel ligesom når socialstyrelsen arbejder på at forbedre kvaliteten ude i kommunerne ved at udsende håndbøger til sagsbehandlerne vi har lavet en taskforce sagsbehandling

udbredelse af kendskabet til metoder som for eksempel familierådslagning og netværksmøder man forsøger altså hele tiden at få udbredt de her nye metoder og at få det til at blive til noget derfor har socialstyrelsen også lavet projektet inddragnu

konkrete værktøjer til inddragende metoder konsulentstøtte og kursusinddragende metoder

vi nu snakker om er hvordan vi bedst baserer vores indsats

sygehusbehandling og brugen af diætetisk behandling det

basere sig på et sundhedsfagligt grundlag

vi jo så at alt for høje takster til private sygehuse under vk regeringen førte til en voldsom vækst i aktiviteten det

for to år siden gennem faglige retningslinjer

og det betyder jo at der nu er stramme kriterier for fedmekirurgi og at kirurgisk behandling for fedme

ikke kan ses isoleret fra de andre behandlingstilbud i sygehusvæsenet ifølge de retningslinjer der så er gældende

skal en patient altså kun henvises til kirurgisk behandling

ikke kan opnå et varigt vægttab ved konventionel ikkekirurgisk behandling altså for eksempel medicinsk behandling eller livsstilsbehandling derfor vil jeg også sige til spørgeren at det

bliver behandlet for mange fedmepatienter kirurgisk

som jo er det spørgsmålet fokuserer på

at der er en fastsat drg takst for fedmeoperationer på de offentlige sygehuse der er aftalte takster for de

er også ambulante takster det er dem der hedder dags

de her taksters størrelse skulle meget gerne afspejle de faktiske udgifter der er ved de forskellige behandlingsformer jeg er ikke

på det område men

bedre hele tiden i dialog med de forskellige

det op hvis der er skævheder og vi kan sørge for at rette op på dem men mig bekendt fungerer det godt med den måde systemet fungerer på

de kan være nødvendige i helt specifikke tilfælde

blive rigtig fed igen man

er at det er relativt få

ikke som et tilbud i sygehusvæsenet

får man mulighed for at få diætvejledning så

på at finde de måder

det gør måske at man ikke er så tilbøjelig til at bruge dem er så nyere resultater der peger på at der faktisk er rigtig store effekter at hente derfor vil jeg gerne høre ministeren om det ikke

i højere grad satser på vejledning via

og vejledning i hvordan man får et vægttab på

tre hundrede der fik en fedmeoperation

skal være flere af dem men men hvad for et tilbud har vi

det der skete og som spørgeren vist også er bekendt med var

der pludselig var utrolig mange

lavede nogle retningslinjer for fedmekirurgi de blev udsendt i december to tusind og ti der var en sundhedsminister der blev afbrudt i sin risengrød fordi han skulle på tv og snakke om det her derfor tror er mange danskere der kan huske

siden da har debatten jo faktisk primært gået på om vi nu har sat

betyde at at man ikke vælger at tilbyde ikkekirurgisk behandling som ellers kunne

ikke lever op til til de her tærskelværdier

måde man skal styre på i sundhedsvæsenet det skal være de sundhedsfaglige vurderinger

for det andet er taksterne jo netop et udtryk for hvad behandlingerne koster

til fysioterapi til speciallægebehandling

vil sige at femten årige skal kunne få en fedmeoperation men vi

nødt til at have et konkret tilbud til dem

når man hører at diætister ser teenagere med fedtlever

have nogle tilbud til den gruppe så vi rent faktisk kan hjælpe dem

overvægtige både fordi det er en begrænsning for

samvær med sine jævnaldrende men jo også fordi vi ved at det betyder at man udvikler nogle sygdomme mange af dem

er opmærksomme på det ansvar de har her og jeg oplever faktisk at der er rigtig stor opmærksomhed på rundtomkring også større opmærksomhed end der har været tidligere

en anden diskussion end diskussionen

den diskussion synes jeg vender lidt på hovedet i forhold til hvad jeg har hørt det er ikke mit indtryk at

sådan at vi rent faktisk kan få vendt udviklingen

og det er i hvert fald det stik modsatte af hvad man kunne ønske sig men det er tilsyneladende et udtryk for at det er den behandling man sigter efter så jeg glæder mig over hvis jeg kan få ministerens tilsagn

nu kan vi sige til regioner og sygehusvæsen at hvis der er

vil vi gerne være med til at ændre de grundvilkår der er nødvendige at ændre for at få den rette udvikling

nogle læger der helt grundlæggende har misforstået deres rolle det vil jeg selvfølgelig se på med meget stor alvor

men jeg er helt enig i at vi skal blive stadig bedre til at handle tidligere det vil sige handle før

handle og sætte ind når det kommer til børnene for det er her vi grundlægger vores kostvaner for resten af

vores forhold til mad vores forhold til bevægelse

fastlægge de nationale mål for danskernes sundhed ti år frem i tiden

i høj grad den her diskussion om hvad vi gør for at få vores børn godt og sundt

svar hvis jeg skulle komme med det

selvfølgelig gerne uddybe hvorfor jeg ikke mener at der skal føres kampagner mod brug af hash på samme måde som

man har ført kampagner mod alkohol og tobak er flere grunde til det først synes jeg det er vigtigt at sige at alkohol tobak og så stoffer

forskel at alkohol og tobak har en helt anden bred udbredelse i befolkningen end stoffer heldigvis er stoffer ikke så udbredt

at prøve stoffer af er typisk et ungdomsfænomen og det

er relevant i forhold til stoffer jeg mener at det er bedre at sætte ind de steder hvor unge typisk eksperimenterer med stoffer og de steder hvor vi ved at der er for mange unge der er afhængige og som har et hverdagsmisbrug med sådan en mere målrettet indsats frem for en bred mediekampagne

tror jeg at vi når de unge mere direkte jeg tror at vi får mere effekt ud af vores forebyggelsesmidler og også at vi kan nå det der er målet nemlig at færre unge eksperimenterer med stoffer og at færre unge ender som afhængige misbrugere det mål går jeg ud fra at spørgeren og jeg deler

ende med et misbrug så tror jeg at der kan være en risiko for at brede kampagner mod brug af hash kan komme til at virke som reklame for stoffer og vil have den modsatte virkning end det vi ønsker altså at unge begynder

europæiske kolleger er enige i vi kan nemlig se en tendens til at flere lande der ellers har haft den her type kampagner

helt udelader dem som en del af deres narkotikaforebyggende arbejde og

ok i private rum eller rygerum

det ikke er specielt sundt men men i

grundlæggende signal i at det er det man hører

rigtig mange der går ud og siger i forskellige sammenhænge derfor tænker

brug for at give den melding og jeg håber at ministeren er enig med mig i at hash faktisk ikke er et ligegyldigt stof at det ikke

at der rent faktisk er mange unge der får ødelagt deres ungdom på grund af hash det vil de ikke få hvis de ryger tobak

nogle langsigtede skadesvirkninger som vi

man ikke kan gennemføre sin ungdomsuddannelse fordi man måtte begynde

så derfor mener jeg egentlig at det er rigtig vigtigt at tage fat på den holdning der generelt er i samfundet

der ellers har kørt mediekampagner er at sundhedsstyrelsen

at det er den rigtige vej tværtimod

rigtig god mening i de kampagner man allerede kører

samarbejde man har med en interesseorganisation at hedder dansk live

og musikfestivaler det handler jo om at sige

de steder hvor unge kommer når de går i byen når de går til koncert og på festival om sommeren ved vi at mange unge eksperimenterer med stoffer det er her vi skal nå

er modelkommuneprojekt

gøre på ungdomsuddannelserne for bedst

nå de unge hvordan man kan forpligte den kommunale forvaltning og de lokale ungdomsuddannelser det er

de unges liv deres

inden for det sidste år en femtedel er seksogtredstusind

når jeg kigger på ministerens parti

der vil jeg da også gerne lige have ministerens klare syn på om

ministeren er enig i når nu ministerens partikollega og ordfører på området har

der var hele kan man sige grundkernen i min afvisning af at lave nationale brede oplysningskampagner som dem vi har lavet tobak og alkohol fordi

en aldersgruppe de unge og så nogle

lige præcis illustrerer det der var min pointe så i forhold til diskussionen

blusser op hver eneste gang vi ser bandekrigen blusse op med skudepisoder i skudepisoder i gader og stræder hvor folk ellers prøver

deres helt almindelige hverdagsliv for

vi ved at en stor del af bandekrigen handler om kontrollen med hashmarkedet derfor er det da naturligt at man tager de diskussioner jeg må så bare som sundhedsminister sige at for mig er det helt afgørende at hashen er så sundhedsskadelig som den er og at det altså ikke kun er misbrug der kan gøre

alvorligt syg men også brug af stoffet det kan være første gang man tænder en joint og man kan stå med en hashpsykose det er meget meget alvorligt

en diskussion om om vi skal legalisere det fordi

at vi på fredag skal diskutere om vi skal stramme nogle regler om rygning i forhold til at sikre at de unge ikke kan købe tobak altså

på mange måder meget farligere end tobak og derfor

det kunne vi slet ikke overveje at legalisere de signaler

hashen er jo langt hen ad vejen også en politimæssig indsats at kriminelle miljøer tjener store penge på at sælge hash

om at få signalerne ud altså sidst jeg var

hvor der stod at har du problemer er du afhængig af hash så ring på det her nummer så vi kan hjælpe dig så der foregår ting og

eksperimenterer med stoffer og måske er blevet hverdagsafhængige og

kommer ud i et misbrug det er der hvor de færdes at oplysningerne skal være til stede og hjælpen

se sidst jeg var ude i min kreds og besøge

det

jeg kan oplyse hvorfor det skulle være problematisk at udvide kredsen af folk der kan eje apoteker så længe den faglighed medicinkunderne møder ikke svækkes al den stund

i forlængelse af det udvalgsarbejde der er gang i om apotekervæsenets fremtid svaret er ret kort det tror jeg heller ikke overrasker spørgeren

at vi jo netop har nedsat en arbejdsgruppe som kigger på mulige modeller for hvordan vi kan modernisere apotekersektoren

om meget kort tid afrapporterer til regeringen det kan vi så begge se frem til men jeg vil også bare sige helt klart her i dag at jeg selvfølgelig vil afvente rapporten før jeg begynder at forholde mig til konkrete spørgsmål om apotekervæsenets fremtid

dermed også diskussionen om ejerskab

og også på det her område går jeg i hvert fald ud fra og derfor kunne man jo godt svare svare på

gamle monopol som nogle bestemte mennesker har

at drive en bestemt type virksomhed så længe det stadig væk reguleres sådan at patientsikkerheden

at nu vil jeg så sige noget om hvordan jeg ser på sagen fra en sundhedsministerstol men det

kigge med åbent sind på de forskellige ting der nu må komme ud af afrapporteringen

som sundhedsminister mener jeg at der er fire fokusområder for hele den diskussion vi har om apotekersektoren

være nogen som helst tvivl om at apotekerne har og skal have en stærk faglighed at de skal sælge det lægemiddel til borgeren som borgeren har brug for og ikke det lægemiddel der er bedst for bundlinjen

vi skal sikre at samfundets ressourcer bliver anvendt

også lande som vi normalt sammenligner os med som for eksempel sverige og norge

er liberalisering en rigtig rigtig god ting den har øget tilgængeligheden markant og det kunne måske være noget

gøre i danmark specielt set i lyset af at vi er det land med den laveste tilgængelighed til apoteker

hvis man øger tilgængeligheden og man holder fast i at det er veluddannet personale der står bag disken hvorfor skulle private aktører ikke kunne løfte den opgave

at der kommer flere apoteker jeg ser rigtig gerne at der kommer flere apoteksenheder

jo en diskussion der kan foregå uafhængigt af diskussionen om ejerskab altså den kobling er ikke i sig selv nødvendig den kan laves hvis man har en primær interesse i

gode måder at sikre tilgængelighed over hele landet sikre at apotekerne har åbent når folk har brug for det sikre at det bliver

apoteket på internettet og at der er udleveringsbokse alle de muligheder

ikke betinget af

olsen her er at

hvad er det der gør at ministeren og socialister generelt set skulle være af den opfattelse at nogle private

bestemt branche så længe vi holder fast i en høj patientsikkerhed er uddannet personale at vi ikke ændrer på det auktionssystem der sikrer patienterne billige priser i danmark

en socialistisk vinkel holde fast i at det kun er nogle bestemte mennesker der må eje et apotek hvad godt har det

står med en udfordring i forhold til de egne af landet hvor der er lidt langt mellem husene og hvor der ikke bor så mange mennesker men som sundhedsminister

det er vigtigt at de mennesker kan have et apotek i nærheden fordi det ellers kan betyde at de ikke får den medicin de har brug for og så står vi pludselig med et sundhedsproblem

meget forretning i at have et apotek derude hvor der bor få folk hvor er langt mellem husene og hvor der ikke er

sådan at liberalisering i sig selv er et columbusæg der løser alle problemer

område der gør at det er noget særligt jamen på mange forskellige områder

medicinområdet apotekersektoren jo ikke at sammenligne

meget optaget af at folk ikke betragter medicin som en vare på lige fod med alle mulige andre varer det er farligt at tage for meget medicin

til at ændre indhold på grund af indblanding fra andre parter og det er ligegyldigt om det er fra aktører som er involveret i formidling af emnet fra folketinget eller fra regeringen eller helt andre steder

kulturinstitutioner har med andre ord både selvbestemmelse over og ansvar for udformningen af deres egen formidling jeg vil gerne understrege at jeg har tillid til at vores kulturinstitutioner kan leve op til det ansvar hvad angår den konkrete sag om den bebudede udstilling

med en tyrkisk vinkel på begivenhederne

på forhånd udtale mig om den udstilling og dens indhold det skyldes at der ikke er fremkommet særlig præcise oplysninger om

ikke noget konkret om dens indhold det kongelige

har som bekendt meddelt at biblioteket har givet den tyrkiske ambassadør et tilbud om at

det kongelige bibliotek oplyser at man fra tyrkisk side fortsat arbejder med ideen om en udstilling udstillingen skal så vidt det er oplyst vises inden for det kongelige

rammer og under de samme vilkår som den første udstilling om de danske vidner til begivenhederne i nitten femten det kongelige

har samtidig oplyst at biblioteket vil foretage en faglig vurdering af hvorvidt den konkrete udstillings indhold har den fornødne kvalitet til at indgå i udstillingsprogrammet

i dag og diskuterer lige præcis den her sag

det fordi danmark er en del af en global verden og tyrkiet er en af vores nære allierede og lige præcis det her spørgsmål

armenske folkemord er noget der er meget betændt i tyrkiet og noget der ikke er åbent for debat det er officiel tyrkisk politik at det ikke har fundet sted den meget kendte skribent og forfatter orhan pamuk som har vundet nobelprisen er

danske institutioner kan føle sig presset

at komme med deres syn på hvordan situationen er i stedet for at det er historikerne som definerer den mener ministeren at det

vil understrege her er at

i virkeligheden foranlediget af den tyrkiske ambassadør at tyrkiet ved ambassaden

parallel udstilling men det skal understreges at der ikke

retten til at vurdere fagligheden i den udstilling således at

passe til et humanistisk fakultets biblioteks

den undertrykkelses og skræmmekampagne som

fra den tyrkiske regerings og myndigheders side mod kritikere af den officielle politik om at benægte det armenske folkemord derfor er der også eksempelvis syv og tredive intellektuelle

er gået i en fælde her og at han kommer til at arbejde imod ytringsfriheden er det ikke dybt problematisk hvis det ender med at der kommer en udstilling der ikke bygger på historiske fakta men kommer til at

tyrkiske benægtelsespolitiks

til en konkret udstilling og det ville der skulle inden den udstilling i givet fald kunne afholdes og så bliver det under ansvar fra det kongelige bibliotek

vil jeg appellere til at vi afventer og ser hvad der sker

til hvad man kan samle ind om hvad der skete og ikke på

en skræmmekampagne eller benægtelseskampagne fra de tyrkiske myndigheder jeg er glad for at ministeren

også understreger det i dag

forhåbentlig ikke hersker nogen tvivl i den danske kulturverden om

man hvis nogen skulle henvende sig det kunne være tyrkiske myndigheder for at benægte det armenske folkemord det kunne være iranske myndigheder for at benægte holocaust

ikke skal bøje sig men holde fast i historiske fakta det er rigtig godt at få bekræftet og

jeg håber rigtig meget at vi kan holde fast i også sende et klart signal til allierede eller ikkeallierede lande om at det

en udstilling der er ikke taget stilling til noget som helst konkret for

så gentager jeg bare for en sikkerheds skyld at udstillingen skal

og under de samme vilkår som den første udstilling om de danske vidner til begivenheden

har samtidig oplyst og det er det centrale i det her at biblioteket vil foretage en faglig vurdering af hvorvidt den konkrete udstillings indhold har den fornødne kvalitet til at indgå i udstillingsprogrammet for det humanistiske